tingets samtykke som givet

skal gøre opmærksom på at beskæftigelsesministeren efter at dagsordenen er blevet omdelt har stillet et ændringsforslag uden for betænkningen ønsker nogen at udtale sig herre hans andersen som ordfører for venstre

man hverken kan være for eller imod det kommer næppe til at hjælpe men det sender et pænt signal til dem som risikerer at falde ud af dagpengesystemet det er vanskeligt at se hvordan akutjobaftalen skal gøre en afgørende forskel da vi blev præsenteret for aftalen fortalte statsministeren at der ville blive skabt tolvtusinde og femhundrede nye

der ikke er tale om nye job

synliggøre allerede eksisterende job ved en ny type jobopslag på jobnet der skal favorisere de udfaldstruede frem for andre ledige

har i øvrigt tilkendegivet at man ikke vil måle succesen på hvor mange der rent faktisk kommer i job på baggrund af aftalen succesen beror udelukkende på hvor mange jobopslag der bliver lavet efter akutjobskabelonen men ikke på hvem der besætter jobbene eller om de overhovedet bliver besat ministeren kan altså ikke redegøre for for den langsigtede effekt af forslaget og der er ingen der ved

om akutjobopslagene vil blive brugt efter hensigten og det er måske

at det også er svært at svare på om de ledige faktisk kommer i job på baggrund af det her lovforslag

på aftalens virkning er efterhånden også lidt sparsom for eksempel har finansministeren været ude at sige at akutjobaftalen er fuldt helt

dækkende men på trods af det

jo så åbenlyst arbejdet videre med nye initiativer sammen med enhedslisten i forhold til de ledige der er udfaldstruede så alt i alt kan venstre ikke lægge stemmer til et forslag til en hundrede og femten million kr som hverken regeringen selv eller andre kender effekten af

aftalen er jo hverken god nok eller ambitiøs nok og i venstre vil vi fortsat arbejde for en decideret erhvervsskattepakke hvor forholdene forbedres for dansk erhvervsliv for kun på den måde kan danske virksomheder få troen og optimismen tilbage så de får lyst til at skabe nye danske arbejdspladser på den anden side er vi

i tvivl om at regeringen har gjort det så godt som den nu kan og det er svært at være imod at man forsøger at gøre noget og hvis regeringen tror på at den her ordning

vi ikke stå i vejen for det så derfor stemmer vi gult

skal løfte os videre det er danmark når danmark er bedst jeg synes så til gengæld at venstres

er udtryk for politik når det er værst

sætning her er taktik og og spin og skakspil om magten blevet vigtigere end det enkelte menneske

hvad der skal ske med den familiefar

at de ledige faktisk kan få job

handler alene om at nogle job bliver opslået på

hvor der står akutjob der er jo ingen nye job i det her forslag ingen nye job i det

i færd med at prøve at skabe nye initiativer jeg tror bare at vi stille og roligt skal blive enige om at det her kan hjælpe nogle

andet end at venstre åbenbart

det er nye jobopslag på jobnet hvis man sidder og følger debatten

dage siden have fået den opfattelse at der var nogle nye job på vej hvis man var ledig men det er jo ikke det der er tale om der er bare tale om at nogle jobåbninger bliver

man henvender sig til arbejdsgivere og siger

der får et job

at vi får skabt nogle nye job reelle nye job således at de ikke står til at falde ud

mærkeligt at venstre ikke kan stemme imod at regeringen

antallet af jobopslag men hvad er den reelle effekt er der nogen ledige der kommer i job på baggrund af det her ja der er nogle stykker det vil vi da ikke forhindre vi synes

dumt eller tudetosset vi synes bare ikke at det gør den afgørende forskel det gør den afgørende forskel er nye job

vil da ikke stille os hindrende i vejen

er altså at de

nogle andre som også er jobsøgende

er venstre ikke villig til at stemme imod at regeringen favoriserer nogle bestemte jobsøgere på bekostning af nogle andre så de

jo godt så er det jo godt men jeg anerkender spørgerens præmis om at

og det er også problematisk

når nogle af de udfaldstruede kommer i job og der ikke

det her er sådan set bare en tom gryde vi rører rundt i

havner i en situation hvor de ikke kan få

mange der advarede den tidligere regering mod konsekvenserne af det lovforslag som man vedtog

her drejer det sig om at tage ansvar for at de arbejdsløse ikke falder ud

tilbage og nye job kan skabes næste år men jeg kan forstå at

i år skaber job

kan stille sig op i ledighedskøen

været ledig i rigtig lang tid jeg ved ikke om det er

den bedste måde at at håndtere vores vores fælles udfordringer på

effekterne af lovforslaget

helt anderledes nu står vi med resultatet og nu ligger der

har viljen til det regeringen har lavet en aftale

venstre ikke være med hvad er venstres svar

at det er

set har en større viden om effekten af den her

hvad effekten vil være altså hvor mange der reelt ville få job på baggrund af det her men herre

den opfattelse at det her løser alle problemer

er vi vel alle sammen herinde

skabt nye job og der er en diskrimination i det

forfordeling af kontanthjælpsmodtagere og andre der har mistet deres dagpengeret i det her lovforslag

det er tolvtusinde

jobåbninger som alle kan søge

er arbejdsløs hvorfor det er vigtigere at den

er på vej ud af dagpengesystemet kommer i arbejde frem for at

ikke stå i vejen for at det

vi havde et flertal i folketinget der besluttede

fordoble genoptjeningskravet men nu står vi så i den situation at krisen ikke er slut og på grund af den beslutning der blev taget dengang har vi tusindvis af borgere i det her land som har betalt deres skat gået på arbejde passet hvad de skulle som står over for at miste deres dagpenge

første januar så melder venstre ud

vil ikke stå i vejen

en langt bedre løsning end den her løsning som jo åbenlyst ikke er fuld hel og dækkende mere

at man godt med det lange lys altid og kun kigge langt

det er så åbenbart det venstre gør men en gang imellem skal man jo se på det der ligger lige for ens fødder det der er lige for

en vestjysk kommune med en borgerlig venstreborgmester

skal gøre efter den første januar hvad er hans tilbud når nu venstre kun kører med langt lys

ikke alle problemer for de ledige vi har den

fortrinsret til hvis det handler om det offentlige område det er jo

er så bare om den reelt gør en forskel

det spørgsmål vi har stillet men vi har ikke fået noget svar

erkendelse af at det var en forfærdelig og

er som den er har ordføreren

så kan jeg jo næsten også være enig med ordføreren i det

er da spild af penge at hælde en hundrede og femten million

er et tillidsproblem i forhold til arbejdsgiverne er

ansætter nogle af de ledige der er udfaldstruede i en længere periode

at vi skal skabe en bedre stemning

a kassen hvad skal de gøre hvad vil venstre gøre for at de

og så ville det blive langt lettere at komme i job når man er på dagpenge også når man er

hvor man er ved at falde ud af dagpengesystemet det mener jeg kunne være den helt afgørende forskel

i øjeblikket er i risiko

af den her boligjobordning andet end at nu kommer jobbene og at de bliver slået op

set effekten

vi skaber mere vækst

den måde vi sikrer at flere ledige kommer

som venstre gør virker det her eller virker det ikke

borgmestre der siger jobopslagene skal vi nok hjælpe med men om de udfaldstruede ledige faktisk reelt får et job

og det er der den står vi ved jo ikke hvad effekten er af det her

bare det spørgsmål en række borgmestre på tværs af partier

på regeringen handler arbejdsgiverne handler masser af borgmestre melder ind med akutjob fordi vi alle sammen ønsker at finde en løsning for de tusindvis af mennesker der lige nu risikerer at komme i knibe vi står i en helt ekstraordinær situation

en situation som venstres egen politiske

der mister deres forsørgelsesgrundlag alligevel har venstre ingen holdning ingen løsning

sikre sig selv en taburet herinde end at sikre

uden for christiansborg taktikken herinde er blevet vigtigere end vores medmennesker

må det konkrete spørgsmål til venstre være

skabe tolvtusinde og femhundrede akutjob

finansministeren sagde at det her er en fuld hel og dækkende løsning

bare konstatere at det er det i hvert fald ikke jeg synes bare at de partier der stemmer for i dag også må erkende at det her ikke er en fuld hel og

på ingen måde men jeg synes da at det ville være godt hvis det endte med at en enlig mor der står til at falde ud af dagpengesystemet får job på baggrund af det her jeg synes bare at man skal sætte det ned på et niveau hvor det hører hjemme

spørgsmål der faktisk var hvad er venstres tilbud

så kompliceret hvad er venstres tilbud

i ledighedskøen det er sådan set det forslaget også handler om der er nogle der skal længere frem i bussen

på at løse problemet men vi synes bare ikke at det er fuldt helt og

dagpengereformen jeg mener at vi har et fælles ansvar for at løse det her og jeg synes også vi

taget et ansvar i regeringen derfor må jeg også bare sige helt ærligt

stille sig op på talerstolen i dag og ikke ville tage stilling til hvad man fra partiet ventres side vil gøre for de folk

dagpengesystemet til nytår jeg synes det er iskoldt og kynisk

har fortjent et svar på

her og nu for at løse det

det synes jeg er rigtig godt det arbejde finder sted allerede det vi så diskuterer i dag er om vi skal slå jobbene op på en anden måde

akutjob og det er så det socialdemokraterne mener gør den helt afgørende forskel

høre landets største parti der soler sig i meningsmålingerne komme med et svar på hvordan man

løse problemet for de folk der står til at falde ud af dagpengesystemet ikke om et halvt

helt foran og kigge ud af forruden

bare konstatere at

er sådan set også optaget af

at kontanthjælpsmodtagere

kontanthjælp i to år

som vil komme på baggrund af aftalen

ordet nogle så var det det ord som beskæftigelsesministeren brugte i

hvad effekten af det her lovforslag vil være

at nogle vil komme ud i job på baggrund af det her

i princippet et af de tolvtusinde og femhundrede jobåbninger

blive besat af udfaldstruede

i beskæftigelse der som konsekvens af venstres egne forringelser af dagpengesystemet står til at falde ud af

for hvis venstre reelt bekymrede sig om den her gruppe af medborgere

at mit menneskesyn skulle være ringere end

at vi ikke får skabt job

så står fem tusind mennesker til at miste deres arbejde den første januar det nævner man ikke i de her spørgsmål

når vi tager den her debat om hvem der gerne vil

han ikke

og andet hospitalsudstyr med i sin attachemappe

vil også gerne lave en finanslovaftale med regeringen der kunne skabe noget ny optimisme i det her land vi afventer så om regeringen vil gøre det med os eller med eller med enhedslisten

det handler da om at alle dem der er ledige skal hjælpes bedst muligt og jeg har nævnt at jobcentrene

en stor indsats vi stiller bare det spørgsmål i det her lovforslag om det er en helt afgørende forskel og det synes vi bare

nogen svar på og på den baggrund vil vi da ikke

derfor er mit spørgsmål til ordføreren når vi nu tænker på de mange langtidsarbejdsløse der kan se frem til en økonomisk ruin fordi de ryger ud af dagpengesystemet og ikke kan få kontanthjælp hvordan mener ordføreren så

med hensyn til at overholde venstres slogan

på nogle strækninger er vi så ikke enige om om det er de her forslag

på fremtidens udfordringer

det her konkrete forslag om

de tror ikke på at det her gør den afgørende forskel men det er åbenbart det sfs ordfører mener

har et andet argument mod det her og det er at de tolvtusinde og

er målrettet til langtidsledige det mener man så skader andres muligheder for at få et arbejde og så er venstre på den baggrund efter nogle dybe dybe overvejelser som landets største parti nået frem til at man

trækker man så de tolvtusinde og femhundrede job fra er der stadig væk sekshundrede og otteogfirstusind job tilbage som andre kan

det vil sige otte og halvfems procent kan man så i fuldt alvor påstå at det skader andres muligheder for at få

i job med de

dækkende løsning på de lediges udfordringer i danmark de lediges udfordringer er sådan set at job skal skabes og det gøres af erhvervslivet det gøres jo ikke i det her folketing

man satte ikke ekstra uddannelse i gang ja man gjorde det faktisk

kunne uddanne sig rigtig mange industrijob for ufaglærte blev nedlagt i perioden hvor venstre sad i regering hvad gjorde man ingenting man satte prisen op nu står man så i den situation er nogle mennesker der er ved at miste deres eksistensgrundlag og venstre

i må klare jer selv sejle jeres egen sø vi har sat perioden ned og det er det

og tallene strømmer også ind til folketinget om at det faktisk går den rigtige vej

jobcentrene

om at vi får skabt noget vækst det handler jo ikke om at vi skal afvikle boligjobordningen lige om lidt så fem tusind

kommer ud i ledighed det er jo ikke løsningen løsningen er at der kommer flere job således at flere ledige kan komme i job og det mener jeg

ned fra fire til to år som skabt den situation de her mennesker står i og ikke gjort noget dengang de sad i

de har hjertet fuldt af klar jer selv

det er det vi står for hvorfor råber venstre ikke bare det

det jeg kan sige er at hvis vi skal nedbringe ledigheden i det her land

det om at skabe nogle nye job det er den ene ting den anden ting er

konkrete lovforslag om at slå nogle flere job op med en særlig mærkat på jobnet ja det kan

det afgørende forslag det afgørende er jo at de her mennesker der er i fare for at falde ud

måske i virkeligheden mere korrekt at sige at herre hans andersen tager tæskene

og for at herre lars løkke rasmussen ikke kan træffe en beslutning om at give en gruppe mennesker en ny chance en ting er jo nemlig

på det foreliggende grundlag kan træffe en beslutning hverken ja eller nej

også at venstre ikke har afgivet nogen bemærkninger til det lovforslag

noget som gør at man kan komme nærmere derfor skal jeg spørge ordføreren om venstre har taget ansvar i den her sag og stillet ændringsforslag til

vi havde samråd i går hvor vi stillede en række spørgsmål og vi har også stillet skriftlige spørgsmål vi synes sådan set at vi er kommet rundt om lovforslaget

bare ikke tilfredse med en række af svarene

det er fair nok sådan er det vi er bare ikke enige i eller tilfredse med de svar der er givet fra beskæftigelsesministeren på hvad effekten af det her er

så siger vi vi vil ikke stå i vejen for det

man skal give en gruppe mennesker en ekstra chance og hvis partiet så ikke

ikke kan skære igennem og finde ud af det

måske ønske og måske også forlange at partiet så pegede på de ting der kunne gøre forslaget mere spiseligt for venstre så det blev mere i retning af venstre

kunne tænke sig der kom ekstra

og det er jo en reel holdning at have at det her er

i forhold til en gruppe af ledige som jo enten ikke har været på dagpenge i lige så lang tid eller er på kontanthjælp eller på anden måde er på understøttelse de har ikke særlig opmærksomhed fra regeringspartiernes

tolvtusind såkaldte akutjob

nogen nye job ud af det her alle ved at det man gør er at man forbryder sig mod foreningsfrihedsloven man forskelsbehandler

har nogen virkning men hvorfor i alverden så bruge

brugt på bedre kræftforskning

til gavn end det her forslag det har ingen virkning det erkender venstres ordfører han siger

men at bruge en hundrede og tretten million kroner på

kan da ikke forsvare at man

det så

spørger herre anders samuelsen til de en hundrede og femten million

giver en hundrede og femten million kroner

kroner i halen på det her eller om det er nogle få millioner det ved jeg ikke det må spørgeren måske

der kom ikke meget uld ud af det men der kom meget skrig ud af det

der foregår herinde på nuværende tidspunkt vi prøver at lave et skuespil

at de selv har råbt op om hvor problematisk det var at den tidligere borgerlige regering ville forkorte dagpengeperioden

at tro på at den her form for politik var gået bare i den tidligere sr regerings tid op til to tusind og et

nej hvorfor skal vi kaste en hundrede og femten

ikke være imod det ville jo være rigtig godt

den enkelte og den enkeltes familie ingen tvivl om det men at det her forslag er blevet talt op

også på at finansministeren har erkendt det siden der allerede nu er tiltag

den afgørende forskel det handler om at vi får skabt nogle job i det her land og det her

fra regeringens side

ikke tilfredse med den fordi den ikke virkelig tog fat på problemet derfor pressede

er kommet på banen men så synes jeg

lavet en række ændringsforslag for det første er der tidsbegrænsningen hvis nu det skulle være rigtigt som

ordførere eller debattører sagde for

er er der jo ingen grund til at sige at danmark kun skal være bedst frem til den første

to tusind og tretten det var dog fjollet

være danmark når det er bedst vi foreslår at det skal danmark være hele

også tusinder der ryger ud og mister deres dagpenge efter den første

kun være danmark når danmark er næstbedst

stemmer for ændringsforslaget om at fjerne tidsbegrænsningen sådan at det her princip gælder fast

der opslag af akutstillinger hvordan har man forestillet sig fra regeringens side

retspraksis man er ved at indføre her det handler om at man formoder at man har en aftale med arbejdsmarkedets parter i hvert fald arbejdsgiverne som har været involveret i det og så må det jo nok være nok at det er sådan

vi skal lave en lov skal fordi den har konsekvenser så vi foreslår at man ændrer det lille ord kan

det lidt længere ord skal så har

vil give et meget meget bedre resultat det kan ikke undgås at det giver et bedre resultat når man forpligter folk

der snyder man rent faktisk de arbejdsløse alle ved at

første halvår to tusind og tretten har færre arbejdstimer end anden halvår to tusind og tretten for os der elsker at holde fri er det jo dejligt at få det første halvår

rigtig trist at det er i første halvår to tusind og tretten man optjener

timer et halvt års timer er

fire og tyve timer hvorfor skriver man ikke det antal timer

den arbejdsløse det antal timer som en halv år er det vil sige at arbejdsgiveren om foråret bliver overpræmieret for at yde mindre

end han gør om efteråret det synes vi er uretfærdigt og vi synes at vi skal følge den praksis vi har i den øvrige a kasse lovgivning nemlig at vi opgør

vi har stillet og det kunne jo være gevaldig dejligt hvis vi gjorde det her effektivt

floskel om at det her er danmark når danmark er bedst

et eneste nyt

masser af diskrimination diskrimination i det

som folk der er på vej ud af dagpengesystemet

er på kontanthjælp og hun var mildest taget rasende over det her

det rimelige i

skal have en fordel frem for hende

det de får med det her lovforslag en arbejdsgiver der ansætter

kan også sige at hele den her debat hviler på en

underlig præmis og det er også derfor at der helt tydeligt er noget

den hviler på en præmis om at situationen på det danske arbejdsmarked lige nu

økonomiske råd som kom med deres rapport i sidste uge hvori de skriver afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse har de seneste to til tre år trods den økonomiske krise været på nogenlunde samme niveau som for perioden to tusind og fem

seks som normalt anses for neutrale eller ligefrem højkonjunkturår

det her handler grundlæggende om

har en regering som er så dårlig til at kommunikere

forklare befolkningen

på trods af at arbejdsløsheden er steget fra et historisk

må betegnes som en normal situation på det danske arbejdsmarked for den enkelte ledige er det selvfølgelig en katastrofe det er der

vi nødt til at tage udgangspunkt i hvordan virkeligheden er der er det bare sådan

en sådan karakter at den berettiger at man laver sådan

det der er virkeligheden er jo at den dagpengereform som man vedtog for

virker efter hensigten forstået på den måde at vi kan se at langtidsledigheden

falder markant i de her måneder

utrolig glædeligt

det ved vi historisk set også var tilfældet

i går havde vi et samråd med beskæftigelsesministeren og jeg spurgte konkret ind til om det ikke

blive brugt til det første scenarie

arbejdsgiverne til at ansætte langtidsledige som er på vej ud af dagpengesystemet frem for andre som gerne vil have et arbejde men som altså ikke begunstiges med det her statstilskud

at ansætte langtidsledige dagpengemodtagere som de under alle omstændigheder ville have ansat

vil have nogen effekt ministeren sagde at

at der bliver ansat nogle nogle langtidsledige på bekostning af nogle andre ledige hvis det er danmark når det er bedst så ser det godt nok sløjt ud vi stemmer nej til det her forslag det vil vi gerne sige helt ærligt for det handler altså om at man laver en hjemmeside hvor man slår nogle job

en bestemt gruppe ledige til at søge de her job alle kan søge dem men man opfordrer en bestemt en bestemt gruppe ledige til at søge de her job og hvis en arbejdsgiver ansætter dem får arbejdsgiveren

jeg synes det er beklageligt at det her er ambitionsniveauet i det danske folketing i stedet for at føre en offensiv vækstpolitik hvor vi fokuserer på de ting som vi rent faktisk kan gøre noget ved

nogle af de ethundrede og tredstusind som

noget her jeg synes faktisk det er småpinligt men det er naturligvis godt spin så tillykke med det

liberal alliances ordfører om noget som jeg

svar på fra venstres ordfører tolvtusinde og femhundrede akutjob målrettes langtidsledige som i den grad har brug for det de står over for en økonomisk nedtur af dimensioner der er syvhundredetusind jobskift i danmark om året det vil sige at otte og halvfems procent af jobskiftene i danmark

berørt af det her kan man så i fuld alvor påstå at det kommer alle andre til skade at under to procent målrettes

hundrede og femten million kroner

på det her

folk der er syge eller andre steder hvor det rent faktisk en effekt

det handler om at man simpelt hen ikke er dygtig nok til at forklare ordentligt hvordan situationen er på det danske arbejdsmarked i dag tværtimod har man

en retorik som har været skadelig der er flere jobcentre

har meldt ind at den her debat den her retorik

har kørt i snart lang tid om at arbejdsmarkedet er bundfrosset

har skabt en forventning om at politikerne nok vil gribe

arbejdsmarkeds indretning og antallet af jobskift og sådan noget det som er problemet er jo at det

et punkt hvor netop liberal alliance og

venstre og andre

det generer selvfølgelig liberal alliance

selvfølgelig generer det liberal alliance

når otte og halvfems procent af jobskiftene er uberørt af det her er det så seriøst ment

synes jeg er et problem jeg synes

og socialdemokratiet og sf skylder den kontanthjælpsmodtager jeg snakkede med i går i telefonen

en forklaring på hvorfor det er vigtigere at

kommer i beskæftigelse frem for hende som er på kontanthjælp

alle dem derude der er gået i gang

når virksomhedsledere i danmark stiller sig frem og siger vi udviser samfundssind vi tager et ansvar vi vil gerne være med til at sikre akutjob

dejligt når man hører en borgmester i brøndby der går ud og siger der er nogle af vores borgere der er i klemme vi opretter akutjob vi opretter flere end det antal vi i virkeligheden burde

herligt når der indgås en politisk aftale i københavns kommune om oprettelse af akutjob til udfaldstruede dagpengemodtagere

herligt at se når silkeborg og skanderborg kommuner rykker hvor er det skønt at høre borgmesteren

som vel at mærke er venstremand gå ud og sige at vi selvfølgelig skal hjælpe de mennesker der er kommet i klemme

at man med jobrotationsinstrumentet ønsker

men samtidig skabe jobåbninger hvor ledige vikarer kan komme ind og få et arbejde

at private og offentlige arbejdsgivere i danmark kolleger ønsker at være med til at løse en svær udfordring for mange mennesker hvor er det godt gået vi står i en ekstraordinær situation

er i risiko for at deres dagpenge ophører i første halvår af to tusind og tretten uagtet hvad man måtte mene om dagpengereformen

i fællesskab kunne konstatere

og hjælpe mennesker der står i en svær situation

om vi skaber resultater eller ej alene det at vi

en ekstraordinær situation kræver at vi

det

i danmark at offentlige og private arbejdsgivere går sammen med en regering om at tilvejebringe og målrette

akutte jobopslag mig bekendt er det aldrig sket før

enhedslisten og jeg vil gerne rose dansk folkeparti som er de to partier der

til den siddende regering vælger at

læser jeg de to partier det hele

at kigge helt snævert på lovforslaget her kunne det være en hjælp til nogen svaret er ja og derfor støtter de to partier lovforslaget det er godt det klæder folketinget

hvor der bruges mange ord nej hvor er skepsisen stor

og hvor har spillet fået lov til at overtage hvor svært kan

at nå frem til den konklusion

eller løser alle de problemer der er

når noget kan være en mulighed for nogle hvorfor støtter man det så ikke hvorfor stemmer man ikke for

man selv måtte have af politiske interesser og holdninger at der er nogle mennesker der skal have en ekstra mulighed

det vil man gerne støtte

det må vi så nøjes med at være glade for

at arbejdsgiverne i danmark løfter ansvaret og at alle politikere gjorde det samme den situation får vi desværre ikke

til sidst vil jeg sige at jeg

der bliver sagt fra liberal alliance

et enten eller spørgsmål fordi hvis man er og det har jeg meget meget stor forståelse for optaget af langvarige kontanthjælpsmodtagere

med det klare sigte at flere unge skal i uddannelse og flere voksne skal i arbejde

i forbindelse med finanslovforhandlingerne at lave en aftale om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed der er intet i den her aftale der afholder os fra i den almindelige beskæftigelsespolitik at sikre at mennesker der rammes af arbejdsløshed hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet

op der skal arbejdes på mange fronter i den økonomiske politik i vækstpolitikken i erhvervspolitikken i den grønne omstilling i uddannelsespolitikken i socialpolitikken i beskæftigelsespolitikken

vi måske kommet det et skridt nærmere

for debatten der er et stort engagement i den her sag det er godt jeg glæder mig dog mest over at der er mandater nok til at få stemt loven igennem sådan at kommuner regioner og stat får det hjemmelsgrundlag som de private arbejdsgivere allerede har om at sikre at langtidsledige kan få en reel mulighed så siger liberal alliance det skal så være min afslutning

røre rundt i gryden jeg tror sågar at det er en tidligere statsminister der

jeg ikke helt forstår billedet og også undrer mig over at det er den type billeder man bruger en langtidsledige i danmark

gerne afvise at det her bare handler om at flytte nogle job rundt

jo sværere kan det blive for en selv at se vejen tilbage det at være langtidsledig kan i sig selv gøre det svært at komme tilbage på

mange af vores langtidsledige lige nu kommer i arbejde de kommer i uddannelse det er rigtig positivt

end andre derfor tror jeg på at det

at jobåbninger der målrettes mennesker der er udfaldstruede i sig selv kan give noget optimisme noget fornyet tro på fremtiden et håb om at det alligevel kan lade sig gøre derfor skal min opfordring

ligegyldigt hvad man måtte mene om dagpengereformen ligegyldigt hvad man måtte mene om arbejdsgiverne i danmark ligegyldigt hvad man måtte mene om den nuværende regering så stem for lovforslaget her for der er noget der er vigtigere end alt det og det er at vi i det danske folketing i en ekstraordinær situation kan yde en ekstraordinær indsats for de mennesker

at man lægger et akutjob på nettet med ansøgningsfrist den femte

at det måske er for kort med en dags varsel og så ændrer man det til den niende

indstilling til akutjobpakken at finansministeren der selv har været ude og sige noget om at det

så kommer med et tilbud om et akutjob der skal søges nu inden den niende

men laver en meget kort ansøgningsfrist så er der nok ikke nogen der søger hvad mener ministeren om

men jeg synes ikke det er en smart indstilling fra finansministerens side

afgør det det er nogle embedsmænd

vil beskæftigelsesministeren tage kontakt til finansministeriet og sige

akutopslag de akutjobåbninger som aftalen

hvad det er for et job der skal opslås men jeg synes selvfølgelig at tingene skal foregå på

hvis der er en arbejdsgiver derude der har behov for

at beskæftigelsesministeren fra talerstolen

akutjob at tilvejebringe tolvtusinde femhundrede akutjob der er ikke tale om at der oprettes job

kroner med fra staten og som arbejdsgiverne er villige til at ansætte så ansætter de dem i stedet for nogle andre

regeringen har medgivet tidligere at der ikke er tale om en merbeskæftigelse i det her men at der alene er tale om at nogle kommer i beskæftigelse i stedet for nogle andre

der er indgået arbejdsgiverne imellem i danmark handler om

dagpengemodtagere vi kan godt bruge tid på at diskutere ord og betoninger af ord eller også kan vi gøre os den fælles bestræbelse at løse udfordringerne

meget vi har hørt fra liberal alliance

om liberal alliances ønsker til den økonomiske politik

erhvervspolitik

at økonomisk politik erhvervspolitik skattepolitik også ofte har en indfasningsperiode

problem kan løses hvis flere ledige kommer i arbejde men det

som man bruger på det her er jo penge som man opkræver i skat

på at sænke den nox afgift som regeringen forhøjede ved sidste finanslov

at indføre den nye tilsat sukker afgift

erhvervslivs konkurrenceevne var blevet bedre

virkelig så provokerende at nogle af de jobåbninger skal tydeliggøres for udfaldstruede dagpengemodtagere jeg forstår hverken provokationens kraft i dette tilfælde eller for den sags skyld forargelsen for mig er det

fint at arbejdsgivere på tværs siger hvad enten det er fordi vi opslår et vikariat eller fordi vi har en ny stilling eller en stilling der skal genopslås så vil vi gerne give den langtidsledige muligheden for at komme til den samtale

at være et enten eller det kan være et både og og der er intet til hinder for at man i regi af en finanslovforhandling søger at løse de udfordringer der for

når ministeren siger

fuld hel og dækkende løsning

har været med et

af dagpengesystemet hvordan skal man så forstå det anderledes end

andre indsatser lægges på hylden

er at vi skal blive meget bedre til at sikre folk en vej tilbage på arbejdsmarkedet på et langt tidligere tidspunkt end i dag i virkeligheden skal mennesker

helst ikke gå ledige i op mod to år det er jo lang tid det er også for lang tid at være

fra arbejdsmarkedet derfor skal indsatsen for at bekæmpe langtidsledigheden jo starte meget meget tidligt dem der kan komme i arbejde selv skal komme i arbejde selv men der

være forhindringer det kan være af sproglig karakter det kan være fordi man mangler kompetencer

en alder der gør tingene sværere hvad ved jeg der kan være

mange mange forhold der spiller ind beskæftigelsespolitikken

mod dagpengereformen man har brugt udtryk om

sige at dagpengereformen betyder at trettentusind kommer

man ikke havde gennemført den hvad ville ministerens kollegaer så

de trettentusind mennesker som altså ikke var kommet i arbejde hvad

den retorik man har hørt i dag når vi har sagt at vi ikke vil være med i det her men jeg må stadig væk holde ministeren fast på at når finansministeren går ud og siger at det er en fuld hel og dækkende løsning på det problem der har været med et ekstraordinært højt antal udfald af dagpengesystemet

når ministeren så står på talerstolen og siger at

her løser alle problemer så er der altså noget kommunikationsmæssigt som ikke fungerer

de mennesker ude på den anden side

det gavner den enkelte ledige der har været ledig i lang tid når a kassen og jobcenteret arbejder i samme retning nemlig

få historikken på plads der er lavet en en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden der er ført en aktiv beskæftigelsespolitik der er lavet en

akutaftale med arbejdsmarkedets parter kommunerne og a kasserne og der er nu lavet en

arbejdspladserne ikke flytter ud af landet altså skabe ægte og varige job

at det ligger uden for beskæftigelsesministerens ressortområde men det

ikke den store forskel for de mennesker det handler om de mennesker som enten skal være

være i en varig beskæftigelse men mit spørgsmål til beskæftigelsesministeren er hvor mange af de job

der understøtter at der skabes ordinære job

ser sådan ud at staten tilvejebringer

to hundrede job regionerne otte hundrede job kommunerne tre tusind job det vil altså sige i alt fem tusind job

målretter fem tusind job og så er der to

først mennesker har givet hinanden håndslag så skal der meget til

man ikke lever op til det man har aftalt

fælles løsninger det vil ske sådan at

herfra er forpligtet til at arbejde for at få målrettet de akutjob som ligger i aftalen og det er så op til

hvordan man gør det bedst som jeg sagde før har vi i staten lavet

ledige der var i risiko for at ryge ud af dagpengesystemet det viste sig

retorikken fra det tidspunkt

at bekræfte at der med de en hundrede og femten million kroner ikke skaffes en eneste

er fuldstændig afgørende at man sammen med de blå partier finder frem til en

med til at skabe flere arbejdspladser og som gør det billigere at skabe arbejdspladser i danmark

det aktualiserer behovet yderligere for at lave en

kræver at man tager stilling og ligesom

regeringens side gerne indgå aftaler med dem der vil være

det er regeringens sigte i den økonomiske politik vi fører

og i mange sammenhænge vil venstre da være en helt naturlig samarbejdspartner

til finanslovforhandlingerne vores logik er jo ikke at der er nogle partier der er bedre end andre til at skabe arbejdspladser det er jo indholdet af den politik der føres

til det her initiativ at logikken jo er den at der først kan udbetales en jobpræmie hvis der er en langtidsledig der kommer i et akutjob så man kan sige at hvis pengene bliver brugt

hvis logikken var sådan at man kunne skabe tolvtusinde og femhundrede nye arbejdspladser ved at bruge

kr så har jeg et konkret spørgsmål til ministeren

og tyvetusind flere i beskæftigelse

der er årsagen til at at rød blok stemmer

at man skubber det problem har en lillebitte smule væk fra sig

at der ikke skabes tilstrækkeligt med rigtige arbejdspladser i det her land

vi nødt til at finde lappeløsninger for dem der står uden

kunne hjælpe nogle det siger venstres ordfører det her vil nok

som regel når man er i opposition for så kigger man på regeringen

sige noget efter at man gjort

endda nogle langtidsledige

af det ministeren siger blandt andet at langtidsledige ofte mister modet

og det er også et problem som vi anerkender i venstre når det er sagt

i finansministeriet med en ansøgningsfrist på to

i danmark har kompetencerne til at bestride de job

dimittender nyuddannede akademikere der er akademikere

selv diskuteret med en af dem i pressen som har bestridt

som bliver fyret på grund af krisen der er mennesker med faglært baggrund der er mennesker med ufaglært baggrund der er mennesker der har rigtig mange års erfaring og der er mennesker der ikke har konkret arbejdserfaring jeg tror gruppen er meget bredt sammensat

vores forhåbning selvfølgelig også at den samlede mængde

vil have en variation og en bredde

ny mening det er da rimelig akut hvis man har

som beskæftigelsesministeren har gjort i dag

bare tillader sig at rejse sig op og stille kritiske spørgsmål til beskæftigelsesministeren bliver

i forhold til

tilsyneladende har været en kort ansøgningsfrist at den ansøgningsfrist er ændret

minister for det men det er selvfølgelig noget der kan undersøges

hvis de akutjob der opslås

det ved jeg at gruppen af langtidsledige også har der er mange forskellige kvalifikationer og mange forskellige typer af mennesker det ændrer selvfølgelig grundlæggende ikke på

ikke at man ville komme i betragtning til det job som formand for natur og miljøklagenævnet

det vederlag folketingsmedlemmerne får

ville man så ikke komme i betragtning til det her job

det kan vi også se nu der er mennesker der overgår til beskæftigelse der er mennesker der overgår til uddannelse og forhåbentlig vil det også selv om vi vedtager det her

og selv om der er lavet en aftale om akutjob være sådan forhåbentlig vil det fortsat være sådan at masser af ledige finder et arbejde selv og har man kvalifikationerne til det job

man selvfølgelig søge det men det skal jo ikke forhindre os i i den samlede akutjobaftale i fællesskab med de øvrige arbejdsgivere at målrette jobåbninger fordi det kan give noget energi det kan måske

en fornyet tro på at tingene kan lade sig gøre

på polemisk at diskutere det ene eller andet akutjob eller også kan man om lidt stemme

vedtagelse og dermed tage sit politiske medansvar så det bliver

vil hævde ville være et job der ville blive slået op uanset hvad men som nu

job der ville blive slået op uanset hvad det er ikke et nyt job det er et eksisterende

det her jobopslag bekræfter mig i at det regeringen gør

står akutjob og så er det en opfordring til at langtidsledige

hvis der findes langtidsledige derude der matcher de her kvalifikationer

kunne de sagtens finde det her jobopslag uden at stemplet akutjob var kommet på så derfor

ikke et nyt job det er et eksisterende job der er blevet genopslået

når landets kommuner når landets regioner og staten sætter sig sammen og bliver enige om at det her i vores alles øjne er et væsentligt bidrag ikke gør indtryk

at man har løst et problem jeg tror sådan set at

da han sagde at det var en fuldt dækkende løsning

var en fuldt dækkende løsning for regeringens problemer

nogen problemer ude i virkeligheden det tvivler jeg på

dukke de her eksempler op på hvad det er for

jeg kan så sige at for en time siden havde jobcenter københavn i nyropsgade opslået tre stillinger som beskæftigelseskonsulenter

har fokus på og viden om arbejdsmarkedet har evnen til hurtigt at vurdere den lediges arbejdsmarkedspotentiale kan inddrage borgerne og samtidig være bevidst om sin myndighedsrolle stille krav

jeg ved ikke om ministeren ikke godt kan se at om ikke andet

hvis man gør sig den umage at se på hvem gruppen af langtidsledige

det er vidt forskellige mennesker med vidt forskellige erfaringer vidt forskellige kompetencer vidt forskellige uddannelsesbaggrunde om der i gruppen af langtidsledige er mennesker der er kompetente til at arbejde på et jobcenter i københavn kan jeg ikke vurdere på afstand

som ikke skaber ét eneste nyt job og så rende rundt og sige

for nu at citere finansministeren

reelle job

to vidt forskellige tilgange til det her

eksemplificeret både med det eksempel som venstre kom med før og det eksempel som jeg kan komme med her en ledig går ind for at finde et af de her nye akutjob og

med for eksempel de her to jobopslag vil man så ikke som ledig føle at der er nogle her der gør grin med en det kan undre at man sidder som beskæftigelsesminister i en socialdemokratisk ledet regering ved siden af blandt andet folk som herre mogens lykketoft fru

som har været med til at skære dagpengeperioden ned og tidligere har hørt for eksempel herre villy søvndal da han var arbejdsmarkedsordfører for sf stå og råbe om den sociale massegrav og

nu prøver på fordi råberiet bliver for højt og fordi man fik trukket sf ind i regeringen at lave den slags spinløsninger som man gør nu jeg synes at det der er uanstændigt i det her er den måde regeringen betragter folk som står med et akut ledighedsproblem på man tager dem ikke alvorligt for

af hvad folk forventer af os jeg tror det er sådan at de mennesker der med langtidsledigheden i bagagen er i risikozonen for at deres dagpengeret snart ophører

forventer at der tages et politisk ansvar jeg tror at det ansvar er noget der appelleres til bredt og man kan selvfølgelig være uenige om

det ene instrument eller det andet men konklusionen er vel

et måltal på et er at der skal skabes tolvtusinde og femhundrede jobåbninger men hvor mange af de langtidsledige

i dag og så vil jeg bare gentage

mål vi arbejder hen imod det siger sig selv når man

at så mange som overhovedet muligt overgår til job

kan beskæftigelsesministeren ikke svare på

komme det lidt nærmere end at nogle vil få et job på baggrund af det her lovforslag taler vi om fem tusind

titusind der vil få et job på baggrund af det her lovforslag det er sådan set det interessante spørgsmål

det her er en reel mulighed

når jeg lytter til hvad nogle af de private arbejdsgivere siger

at de er gået ind i det her med åbne øjne og tror jeg også med rank ryg

en forventning om at de jobåbninger der måtte komme hos dem i et eller andet omfang vil kunne bestrides af langtidsledige så ja jeg vurderer at der er en reel mulighed selvfølgelig

er tættest på at miste deres dagpenge jeg snakkede med en a kasseleder som jeg kender fra midtjylland og han sagde tusind tak for alt det arbejde de havde fået på det sidste de gjorde det selvfølgelig med glæde men jeg synes også man skal sige tak til de fagforeninger og a kasser som knokler med at få løst den her opgave for det er ikke kun arbejdsgiveren de sætter jo annoncen i alt den anden planlægning skal laves af a kasserne

så vil jeg høre om det ikke er en god idé ikke kun at bruge det i en særlig situation men også bruge det som et generelt princip

hjælper vi mest det er også derfor der sker et opsving i

af folk der kommer i arbejde i sidste ende af dagpengeperioden det er fordi

påbegynde den intensive indsats for den langtidsledige når

er blevet alvorligt truet langtidsledig det skal starte på et langt tidligere tidspunkt og derfor håber jeg da

også at det der kunne være den kollektive lære også af den dagpengereform der blev lavet tusind og ti hvad man end måtte mene om den

vi laver en arbejdsmarkedsreform

at miste deres dagpenge når nu dagpengeloven er uantastet efter den første

at der er en meget stor risiko for at

er nogle og skulle de ikke også have gavn af den gode idé

sige resten af to tusind og tretten i stedet for

for arbejdsgiverne at de skal melde jobbene ind

er at understøtte at dem der har sværest ved at opnå beskæftigelse på egen hånd får den hjælp der skal til for at

ledighed på et meget tidligere tidspunkt

jeg jo ikke laver beregningerne som minister men forventningerne er ganske anderledes i andet halvår af to tusind og tretten end de er i første halvår det hænger jo primært sammen med den indfasning af

så i øvrigt også forlængelsen af

akademiker til formand for natur og miljøklagenævnet 2 beskæftigelseskonsulenter og 3 et opslag hvor man skal søge inden for

ikke helt sikker på at dem som ministeren har lavet sin aftale med

tager den her aftale lige så alvorligt som ministeren selv gør men det må ministeren jo selv ligge og rode med med sine samarbejdspartnere mit spørgsmål og

er jo blevet stillet lige siden herre ole birk olesen som en af de første tog ordet er kommer der nye job ud af den her akutjobordning ja

i sig selv kan være positivt at der bliver et mere direkte link eller match mellem den der er langtidsledig

når jeg hører hvad nogle af arbejdsgiverne i danmark siger så underbygger det jo det fordi ikke mindst nogle af de private arbejdsgivere jo har været ude at sige at

se at vi står i en ekstraordinær situation at påtager sig et samfundsansvar for at løse

den problemstilling det er det jeg mener

være bump undervejs i sådan en aftale her

selvfølgelig givet være et enkelt job eller to eller måske endda flere

eksempelvis privat løntilskud

i en række eksempler er en merbeskæftigelse knyttet til lige præcis koblingen mellem den enkelte ledige og den enkelte arbejdsgiver lad mig så lige vende den om fordi et er hvad arbejdsgiverne i danmark har kunnet formå at skabe i fællesskab vi gør det så godt vi kan

har til gode at få at vide hvad venstres bud er hvad venstres bidrag er hvori venstres politiske ansvar

over bloktilskuddet der står ikke i bemærkningerne hvor mange penge det er kommunerne skal tage ud af deres almindelige drift

at bruge på det her så med de tal

er forudsat at der vil blive udbetalt i den offentlige sektor vel at mærke med det i baghovedet at staten

forringet fordi man skal bruge penge på en jobpræmieordning i stedet for så det er jo et fravalg af noget andet velfærd

lægger man et skøn ind i de økonomiske forudsætninger det er sådan at jobpræmien

hvis en langtidsledig har været ansat i seks og tyve

vedkommende har været ansat i to og halvtreds uger så udløses den store jobpræmie og hvordan mønsteret præcis vil være ude på den enkelte arbejdsplads

og hvis regeringen vil holde dansk arbejdsgiverforening fast på den nye aftale så er ændringer af

jamen så er det jo meningsløst denne aftale er et led i implementeringen af dagpengereformen hvis det pludselig skulle vise sig at være led i noget helt andet så er forudsætningerne for aftalen om akutjob ikke længere til stede siger

skal det forstås på den måde

yderligere hvis dansk arbejdsgiverforening skal stå ved aftalen eller hvordan tolker beskæftigelsesministeren meldingen fra den

spørgerens eget parti venstre indgår i de forhandlinger og det er der en række af folketingets øvrige partier der

lov til at pågå som de nu en gang

styr på om forudsætningen for at dansk arbejdsgiverforening vil leve op til den aftale er at der ikke kommer yderligere tiltag

hvis man skal tro på det der står i jyllands posten

i dagens udgave af dagbladet børsen kan læse at regeringen

enhedslisten forhandler om yderligere tiltag

risikerer beskæftigelsesministeren at den aftale som

sidder regeringen og forhandler på skrømt med enhedslisten for at give enhedslisten

en offentlig debat det er regeringens holdning ligegyldig hvem vi i øvrigt samarbejder med og hvad vi samarbejder om

foregår i regi af finansministeriet og det gør de hvad enten det er med enhedslisten eller

i dag haft rig mulighed for at tilkendegive

og hvis ikke man er enig i det hvad man så har tænkt sig at sætte i stedet jeg har svaret på næsten tredive spørgsmål i dag jeg har været indkaldt i samråd vi har haft en førstebehandling og der er derudover blevet besvaret en række skriftlige spørgsmål og på intet tidspunkt er det lykkedes partiet venstre at formulere en klar linje

ansvarligt og hvis ikke man gør det hvilke initiativer

der stemmes nu om ændringsforslag nummer tre af et mindretal og